videreførelsen af grænsekontrollen som nu i mere end en år har været os til gavn og glæde det er en stor uro der i disse år hersker blandt danskerne

når vi er på farten og som jeg er sikker på også statsministeren må have erfaret på sine møder

i forbindelse med indvandringen og de problemer diskuterer vi jo i det daglige og de vil sikkert også blive en del af denne debat men temaet som vi i df som forespørgere har ønsket os er det kulturelle værdimæssige aspekt af indvandringen

vi tvinges eller presses til at ændre levevis

vi i højere og højere grad retter ind af hensyn til specielt muslimske indvandrere og specielt jo hvor det drejer sig om de islamiske nypuritanske drømme som er ved at æde det frisind som var et dansk kendetegn men også andre surrealistiske begivenheder bør få alarmklokkerne til at ringe i statsministeriet når et militærkup to tusind fem hundrede km væk medfører

når en person der er født og opvokset her i landet og finder at den modbydelige sharialov har forrang for den milde og tålsomme danske lovgivning når en person myrder en jøde som følge af en konflikt der foregår fire tusind

melder sig til tjeneste i islamisk stat som er i krig

hvor han er dansk statsborger når en person finder ud af at hans datter har fundet sig en kæreste og han reagerer

at tvangsgifte hende med en ukendt mand fra landsbyen fem tusind

til folketingsvalget fordi som han udtrykker det

det er måske den allervigtigste diskussion vi kan tage her i folketinget og jeg ser frem til statsministerens besvarelse

det er et tema der optager alle og det mærker jeg også selv når jeg kommer rundt senest i går

og som i modsætning til andre dele af vollsmose er

udfordret netop på grund af nogle af de forhold som

også en debat som rummer mange følelser og trækker tråde til de politiske strømninger vi ser i europa og i resten af den vestlige verden i disse år

selv og hinanden om at at den verden vi er en del af er en verden som siden anden verdenskrig har oplevet en enorm velstandsstigning på intet tidspunkt i verdenshistorien har så mange mennesker haft det så godt og det gælder også i danmark og hvorfor det jo blandt andet

fordi danmark for mange år siden valgte at åbne sig imod verden gøre globaliseringen samhandelen og internationalt samarbejde til

en styrke vi valgte at bygge broer mens andre byggede mure

skal vi også møde fremtiden vi skal turde tro på danmarks styrke og på at at de værdier vi er rundet af har nok livskraft til mødet med resten af verden også i urolige tider vi skal åbne danmark for de velkvalificerede udlændinge som kommer hertil med lyst

og det er lige så vigtigt at få sagt for der skal nuancer ind i debatten skal vi lukke af for dem som ikke kan eller ikke vil dele vores grundlæggende værdier eller bidrager til fællesskabet

derfor det er nødvendigt med en stram konsekvent og realistisk udlændingepolitik

det var der i særlig grad behov for da vi stod her og havde den samme debat for

år siden dengang var der gået hul på europas grænser europa var handlingslammet og derfor slog vi bremsen

i særlig grad dansk folkeparti i løbet af de sidste atten måneder har vi gennemført fyrre stramninger og det har virket antallet af asylansøgere var i fjerde kvartal to tusind og seksten

laveste i fem år alene i januar sidste år kom

hundrede asylansøgere til danmark i år er det foreløbige tal under en hundrede og halvtreds sidste år igangsatte vi derfor lukningen af næsten fire tusind syv hundrede pladser på asylcentre rundtom i landet og frem mod sommeren i år vil vi lukke yderligere to tusind pladser det er naturligvis ikke

den tidligere v regerings fortjeneste det skyldes som som jeg også har antydet det i høj grad et godt effektivt og ansvarligt samarbejde her i folketinget

det skyldes jo også at vi på europæisk plan som tiden gik oplevede at der trods alt indfandt sig

en realisme en realisme som

og som danmark var fortaler for fra begyndelsen og som vi måtte kæmpe længe for at få gehør for balkanruten blev lukket eu indgik en aftale med tyrkiet betyder det så at problemerne er løst nej det gør det ikke flygtninge og migranter ankommer stadig til europa i gummibåde situationen i mellemøsten er stadig ustabil og svær at forudsige det gælder også tyrkiet og derfor vil regeringen fortsætte med at føre en stram

også derfor vi med finanslovsaftalen for to tusind og sytten sammen med dansk folkeparti indførte en række yderligere stramninger en nødbremse så vi kan afvise asylansøgere ved grænsen hvis der opstår en krisesituation der sætter de danske grænser under pres en øget politiindsats ved asylcentrene for at opretholde ro og orden i og omkring centrene strammere regler for permanent ophold og en styrket indsats for hjemsendelse af afviste asylansøgere samlet set har vores stramninger på udlændingeområdet og det faldende antal asylansøgere medvirket til at vi kan prioritere en øget indsats i nærområderne

flere mennesker samtidig med at vi modvirker nye flygtningestrømme det er gode sammenhængende svar på

europa i et mindre omfang end det vi ser i dag så vi kommer væk fra et system der giver fortrin til asylansøgere som har penge og kræfter og som understøtter menneskesmuglernes kyniske forretningsmodel

gennemføre nye regler for familiesammenføring stramme kravene for de udlændinge som vi ved har ringere forudsætninger for at blive integreret i danmark vi vil skærpe udlændinges adgang til offentlige ydelser så flere tilskyndes til at forsørge sig selv og vi vil skærpe betingelserne for at opnå dansk statsborgerskab det skal alt sammen medvirke til at lette presset på danmark men også og det er vigtigt også at få sagt det lette presset på de nye danskere som vi har budt velkommen og som skal have en fair chance for at blive en del

forhåbentlig også medvirke til at udlændingedebatten stille og roligt kan få lidt flere nuancer

også brug for at dygtige mennesker fra andre lande kommer hertil og løfter vores erhvervsliv vores universiteter vores kulturtilbud og vores velfærd vi skal passe på

mure os inde men ved på

fornuftig vis at skærme os mod den

det bringer mig så til et andet aspekt i den her debat nemlig spørgsmålet om integration hvor der jo også er brug for realisme vi er et frit land og det er en dansk værdi at være et frit land hvor man har lov til at tænke tro og leve som man har lyst

det gælder men vi kan ikke leve med at der opstår parallelsamfund i danmark områder hvor dansk lov blive fortrængt afskåret fra resten af danmark de mure skal vi også rive ned for ellers svigter vi de børn og unge som risikerer at blive isoleret fra vores fælles samfund og radikaliseret af lokale rabiate prædikanter

vi godt i gang med at gennemføre initiativerne fra sidste års aftale om religiøse forkyndere og vi vil styrke indsatsen mod den sociale kontrol som begrænser de unges muligheder for at forfølge deres drømme for drømme har de jo også det blev jeg senest i går bekræftet i da jeg besøgte

drenge som er opvokset i i vollsmose og som

går på mulernes legatskole og som gerne

som gerne vil være iværksætter og som parallelt med sine studier er gået i gang med at skabe sit eget tøjmærke

andre friske unge med anden etnisk baggrund som

gerne vil danmark dem skal vi også have for øje i den her

de fortalte jo mig om de særlige udfordringer som møder dem og som er med til at knække andre

har et byområde hvor hvor relativt få tyranniserer de mange

det er præcis derfor det er så vigtigt at vi slår hårdt ned på gangstermiljøer på radikaliserede miljøer

der gerne vil danmark en chance efter vollsmose tog jeg en tur på teknologiskolen på syddansk universitet hvor nogle af landets bedste

en helt anden baggrund end den jeg oplevede i vollsmose og der er ti minutter i bil mellem vollsmose og teknologiskolen ti minutter i bil

det er en form for splittelse vi ikke kan leve med vi skal have flere flygtninge

efterkommere af flygtninge og indvandrere ud af de ghettoer og ind på arbejdsmarkedet

også glad for at vi i det forgangne år lykkedes med at få indgået en trepartsaftale om integration med arbejdsmarkedets parter og en topartsaftale med kommunerne

af forventninger har medvirket til at kun tre ud af ti flygtninge i dag er i arbejde efter tre år i landet det har været for nu at sige det ligeud katastrofalt regeringen har sat som mål at hver anden flygtning skal være i arbejde efter tre år det tror vi er realistisk det kommer ikke af sig selv men det kan lade sig gøre hvis vi fortsætter kursen

politiske strømninger og bekymringer som præger vesten i disse år jeg forstår til fulde bekymringerne men deler ikke sortsynet og jeg bidrager ikke til et skræmmebillede hvor flygtningepolitik integration globalisering internationalt samarbejde forandringer teknologi og udvikling bliver blandet sammen til en stor fremtidsforskrækkelse så enkelt er det ikke og det tror

en dugfrisk måling at danmark er det land i eu hvor flest mennesker er positive over for globaliseringen

langt hovedparten af danskerne har en positiv opfattelse af international frihandel det er en opfattelse regeringen deler

det er en opfattelse vi skal stå vagt om og præcis af den grund at vi skal sikre at danmark fortsat er et åbent land for dem der kan og vil har vi en fælles forpligtelse til at slå hårdt ned på dem der ikke vil danmark dem der i virkeligheden vil noget helt andet

åbent land for dem der vil et lukket land for fanatisme social kontrol og mennesker som ikke vil danmark det godt tak for

nøjes med at konstatere det

forleden dag om hvad det var hun havde fundet så specielt ved danmark da hun kom i nitten firs og som i den grad var forandret i dag hun sagde at det første hun noterede sig var frisindet altså et land uden bornerthed et land hvor sortsynede puritanere og puritanismen havde trange kår hun mindes for eksempel vores allerførste tur til sommerstranden i blokhus hvor hun for første gang i sit liv oplevede hvordan voksne og børn gladeligt badede sammen splitternøgne og børnene syntes at have en naturlighed omkring nøgenhed det samme havde hun

i svømmehallen der var uden forhæng og hvor alle gik i brusebad sammen og de små børn rendte omkring det var for min kone siger hun en lykkelig oplevelse i dag er den her friske nøgenhed ved at være en saga blot ved vore kyster på gader og stræder går mange kvinder og selv piger nu i dag udfordrende klædt som det hedder i øvrigt et forfærdeligt udtryk som i den grad lugter af eddikesur puritanisme men det første hun oplevede

firs var normen

undtagelsen vi accepterer at selv purunge piger ned til fem seks årsalderen bliver

islamiske tørklæder vi vælger at tro på fantasifulde forklaringer om at pigerne føler en vældig frihed og sikkerhed ved at gå

den del der har med sikkerheden at gøre tror jeg faktisk på for jeg har i radioen hørt unge muslimske mænd forklare at de ikke kunne drømme om at chikanere en pige som var klædt efter islamisk skik mens alle andre piger som går i gåseøjne udfordrende klædt jo på en måde selv er ude om det man forstår også at tilhylningen er blevet til for ikke at lede de unge mænd i fordærv det er simpelt hen mændene

kvinderne beskytter når de pakker sig ind det er venligt af dem

så kvinderne der løser mændenes problem jeg har tænkt på om det måske ikke var mere retfærdigt hvis de unge muslimske mænd begyndte at iføre sig skyklapper så de ikke blev fristet over evne ja puritanismen som man troede død og borte er tilbage igen vi talte dengang om at i

havde det været utænkeligt at en prædikant som stod og opfordrede folk til at dræbe jøder ikke som en naturlighed endte bag tremmer i dag fortsætter han bare som om intet var hændt ved det næste bønnemøde i moskeen når vi nu er ved jøder

at det var livsfarligt for en jøde med kipa at gå op ad nørrebrogade nej min kone sagde at hun for tredive år siden i danmark havde en god fornemmelse i maven i forhold til hvilken verden vore døtre skulle vokse op i udsigten var god

gode forhold for barsel og familieliv kombineret med arbejde hun sagde at hun dengang ikke ville have troet at vi lige så stille er ved at blive slået tilbage til start til en virkelighed hvor kvinder igen ikke bliver respekteret hvor nogle ansatte ikke vil respektere en kvindelig chef det har min kone selv været

for som chef af en ung muslimsk mand der nægtede at arbejde

bliver antastet gramset på

betragtet som et stykke kød selv på arbejdspladserne og på studiestederne i statistikken vokser omfanget af voldtægter og vold mod kvinder stødt år for år i malmø er det ude af kontrol fem og halvfjerds procent af voldtægterne begås af personer med ikkesvensk ophav i københavn er det otte og tres

og hvem husker ikke nytårsaften i køln hvor er kravet til mændene om at tage sig sammen og begynde at opføre sig ordentligt og hvordan straffer vi dem når de ikke gør det det må statsministeren svare på ligesom statsministeren gerne må svare på om han finder at indvandring til danmark fra islamiske lande har været en berigelse i mange islamiske lande findes et sygeligt kvindesyn og et sygeligt pigesyn derude er normen desværre hos mange mænd at kvinder ikke kan

siger at vantro utildækkede kvinder er at betragte som en slags prostituerede som ikke fortjener respekt

ændret til hvor det er muligt

med en udpræget grad af lighed med ligestilling mellem kønnene med demokrati og ytringsfrihed med tillid til hinanden det er værdier vi skal værne om og desværre for nogle af de her værdiers vedkommende

at de er udfordret af globaliseringen

det faktum at vi i danmark har oplevet en stor indvandring til vores land heldigvis er det sådan at rigtig mange udlændinge der er kommet til danmark er blevet en berigelse for vores samfund det gælder ikke bare hjemme ved herre søren espersen i hans privatliv det gælder bredt betragtet de er integreret

også dem som ikke er blevet en del af vores fællesskab den gruppe er for stor og det skal vi håndtere imidlertid er det svært at sætte på formel hvad der egentlig er dansk og endnu sværere er klart at formulere et politisk svar på hvad man kan gøre for at bevare de værdier som vi gerne vil værne om lad mig give et par eksempler jeg elsker personligt

at man kan lave jokes med og gøre grin med meget følsomme ting og politisk ukorrekte ting jeg elsker vores cykler som vi tager med alle steder

mens vi gladelig stiller vores barnevogn fuldstændig frit ude foran en café jeg elsker olsen banden og ligesom statsministeren elsker jeg også matador

vores flag og jeg elsker at vi hejser det hele tiden til til alle tider selv janteloven har positive elementer det at vi

holdindsatsen alle de her ting er jo danske tilliden til hinanden følelsen af at høre sammen og

er værd at værne om

man skal gøre mange ting en af de vigtigste ting i forhold til det danske fællesskab

vores alle sammens fælles referenceramme

er det at mennesker kommer i arbejde i danmark stiller vi krav til alle man skal bidrage til samfundet og alle skal yde det de kan det er også en vigtig dansk værdi

hele forudsætningen for at vi kan have et velfærdssamfund er at man både har rettigheder og pligter derfor er vores udgangspunkt at hvis du kommer til danmark

skal du arbejde fra dag et indvandrere skal ikke gøres til klienter

derimod ud at bidrage til det danske samfund for samfundets skyld og for deres egen skyld det at have et job skaber identitet det giver selvværd og mennesker bliver gladere og her står der en vigtig kamp det en kamp der handler om noget så fundamentalt som kvinders ret til at tage en uddannelse

kvinders ret til at forlade hjemmet og bestemme over

eget liv vi har desværre i dagens danmark gammeldags patriarkalske miljøer hvor kvinder er underordnet mænd hvor kvinder ikke må forlade hjemmet og hvor kvinder tvinges til at tildække sig kulturer hvor kvindens plads er i hjemmet det er uacceptabelt tallene taler desværre deres eget tydelige sprog hvor tre ud af fire danske kvinder er i arbejde er kun en ud af fire somaliske kvinder i danmark i arbejde der er i det her land cirka femogtyvetusind personer som har modtaget kontanthjælp i mere end ti år og hver fjerde af dem er en indvandrerkvinde med ikkevestlig baggrund det skal vi gøre noget ved

er tankevækkende at når odense kommune beslutter sig for at gå sygemeldte kontanthjælpsmodtageres lægeerklæringer efter i sømmene så bliver ni ud af ti ikkevestlige indvandrerkvinder pludselig erklæret jobparate

det uddannelsespålæg for unge som indgik i kontanthjælpsreformen og udvide det til også at omfatte voksne indvandrerkvinder der ikke har afsluttet folkeskolen eller gennemført en erhvervsuddannelse forslaget vil betyde at de her kvinder i fremtiden bliver mødt med klare krav til og forventninger om at de skal finde en uddannelse som er realistisk og relevant at de skal søge optagelse på den og at de skal fuldføre

har det en konsekvens det er ikke det samme som at alle skal være pædagoger eller advokater det kan være et hygiejnekursus

til i en restaurant eller det kan være basale læse og skrivefærdigheder man tilegner sig det afgørende er at man kommer ud af lejligheden ud af hjemmet og skaber sig muligheder i livet jeg vil derfor

at når man kommer til danmark får man ret til frihed demokrati og ligestilling til gengæld får man også et ansvar for at deltage i og bidrage til at bevare det frie og åbne samfund som vi har bygget op gennem generationer heldigvis er der mange nye danskere som er integrerede og en værdifuld del af danmark men vi må sande at der desværre stadig for mange som ikke er i arbejde som ikke taler sproget eller som ikke deler vores grundlæggende værdier

gjort op med folketinget pålægger på den baggrund regeringen at undersøge muligheden for at indføre et uddannelsespålæg til voksne indvandrerkvinder på kontanthjælp

mener vi at det her med at komme i arbejde er så vigtigt så bliver der spurgt til risikoen hvis man er islamist og kommer til landet sammenlignet med andre religioner jeg

der sikkert er flere radikaliserede islamister end radikaliserede individer med en anden religiøs overbevisning i danmark lige for tiden men sådan principielt har jeg den indstilling at at ekstreme mennesker uanset hvilken religion de så er ekstreme inden for

skal man passe på og det skal

problemer her det vil jeg hævde at der ikke

kalde tingene ved deres rette navn noget af det første hvis man skal løse

herkomst når vi nu taler om

fire og firs procent af de ægtepar der

der er lavet en undersøgelse gennem de sidste to år altså

seksten procent så det passer med de fire og firs

man skal arbejde fra dag et hvordan i alverden skal vi kunne

er jo at sikre at folk så også bliver erklæret arbejdsparate jobparate

regeringen fik igennem i trepartsaftalen

procentdel som bliver erklæret jobparate og andre kommuner hvor

er meget meget lav og selv om der vil være en naturlig variation så er der ikke nogen tvivl om at de tal dækker over at man

hen griber problemstillingen forskelligt an

bør vi da gøre noget ved specielt jo fordi regeringen ikke har levet op til det løfte den havde om at nedbringe sagsbehandlingstiden det kan være at

hvor hvor lange sagsbehandlingstiderne er

det er da et kæmpe problem og jo længere den sagsbehandlingstid er jo større er behovet selvfølgelig for

de mennesker har noget at foretage sig man risikerer jo at ødelægge mennesker der sidder og kigger ind i en væg i i de her mange

ingen kendte noget til det der var selvfølgelig indvandrergrupperne som ønskede den her form for mad men for den almindelige dansker var det

hele samfundet sådan at det i dag

ordføreren ikke at det er et problematisk værdiskred

på at det faktisk er halalslagtet og at der er betalt halalafgifter men for en stor del af det kød som ikke er mærket gælder det

at det alligevel er halalslagtet det er vel egentlig et meget godt eksempel på at der er sket en eller anden form for skred hvor en

det synes jeg er vigtigt at danmark er et lille dejligt og åbent land og det kræver sin balance at fastholde de to sidste

fordi de er afhængige af hinanden danmark er et åbent land i de seneste tusind år har vi levet af at handle med verden omkring os og det har grundlagt vores velstand vi har en nysgerrighed

som vi er dybt afhængige af

jeg mener at danmark er det bedste land i verden at leve i vi er frisindede vi er berettiget tillidsfulde vi har en høj grad af ligestilling og vi har mulighed for at søge lykken bedre end nogen andre folk i hele verden

har vi friheden til at leve vores liv som vi vil så længe vi ikke derved begrænser hinandens muligheder for at gøre det samme derfor er der også mange mennesker i verden som gerne vil bo i vores land enten fordi de er på flugt eller fordi de gerne vil give deres børn bedre muligheder end de selv har haft og det er sådan set ganske forståeligt det ville vi nok også selv gøre hvis vi var i deres situation men danmark er også et lille land og selv om vi har en stærk kultur og selv om vi er en stærk stamme så skal vi passe godt på vores land for at det fortsat er dejligt og åbent

det skal vi ikke finde os i det er uacceptabelt og det skal vi bekæmpe men det skal ikke være frygten der styrer os

i et land der stadig væk er lille men som er mindre dejligt og mindre åbent

at vi passer på os selv vi skal være åbne men vi skal ikke være naive vi skal heller ikke leve med en grundantagelse om at alle der kommer til danmark har intentioner om at ændre eller skade vores land vi må aldrig glemme hvor afhængige vi er af den verden der omgiver os vi er afhængige af at dygtige mennesker kommer til danmark og bidrager til vores samfund

også afhængige af vores deltagelse i det internationale samarbejde og vi er afhængige af at tage del i globaliseringen

også blevet til det land vi er i dag fordi vi har været åbne nysgerrige og modtagelige for andre kulturer for selv om vi har et dejligt land

det måske være en anelse arrogant at antage at vi

millioner mennesker i alle tilfælde har valgt lige netop den optimale måde at gøre alting på

års tid siden vi senest havde den her debat i folketingssalen og

mange ting der har ændret sig siden da de udfordringer vi drøftede ved den seneste debat

blevet adresseret vi har gennemført en række stramninger på udlændingeområdet som har medvirket

i danmark det har betydet at presset på danmark er lettet og vi har derfor haft mulighed for at hjælpe flere mennesker i nærområderne og det er godt

der fortsat hårdt brug for men det løser ikke udfordringerne alene hjemme i danmark skal vi koncentrere os om en vellykket integration vi skal sørge for at de der kommer til danmark og skal bo her bliver taget ordentligt imod og hurtigt føler sig som en del af fællesskabet vi skal give dem og deres børn muligheden for at få danmark ind under huden så vi minimerer risikoen for at de bliver en del af eller selv skaber parallelsamfund og det må vi erkende

været gode nok til jeg ser det som en vigtig dansk værdi at vi viser hinanden hensyn men i mange år har den danske integrationsindsats været pakket ind i en række misforståede hensyn hensyn der er taget i den bedste mening selv om de set i bakspejlet har gjort os alle en bjørnetjeneste hensyn der er taget ud fra en betragtning om at alverdens værdi og normsæt er lige så gode som de danske

der måske også nogle af dem der er bare ikke i danmark for ved at acceptere værdier og normer der ligger meget langt fra demokrati frisind ligestilling

vi i virkeligheden gjort det vanskeligere for indvandrere at få danmark ind under huden selvfølgelig skal man have lov til at holde fast

jo også i det danske frisind men det skal ske inden for rammerne af de værdier som danmark er bygget op om ellers bliver man aldrig en del af det danske samfund for som jeg sagde før skal vi alle have friheden til at leve vores liv som vi vil så længe vi ikke derved begrænser hinandens muligheder for at gøre det samme vi skal holde fast i at de normer og værdier vi har i danmark og som er opbygget gennem generationer før os ligger fast vi skal invitere de mennesker der kommer til danmark udefra til at være med til at værne om de normer og værdier og vi skal stille forventninger til dem for danmark skal som statsministeren sagde det blive ved med at være et åbent land for dem der kan og vil og lukket for dem der ikke vil danmark og de danske værdier det godt så vi også i fremtiden kan være et lille dejligt

hvor åbent skal danmark være

hælene i og slå bak er i de mennesker som ikke ønsker danmark og så skal vi møde de mennesker der kommer hertil med krav og det er derfor at jeg i sådan et øjebliks selverkendelse siger at det har vi bare ikke været gode nok til det har vi ikke været gode nok til i de seneste fyrre år

vi har mødt det her med et misforstået hensyn og det bliver vi nødt til at gøre op med men vi er også nødt til at være et samfund som tager imod de mennesker som vi har brug for vi har også brug for kvalificeret arbejdskraft på nogle områder og den skal vi altså tage imod

for at beskytte mændene jeg synes det er en fuldstændig vanvittig måde at se på både kvinder og mænd på

det ville jeg sådan set også gøre hvis jeg var kvinde det skal vi gøre op med

gøre alt hvad vi kan jeg mener bare ikke det er en lovgivningsopgave at sige til folk det her må du

der er altså også en personlig frihed i at vi kan gå klædt som vi vil så er der det her

og sige at der er noget farligt der er noget amoralsk der er noget anstødeligt i at drenge og piger kan gå i svømmehallen sammen det synes jeg er forkert jeg synes bare ikke at vi her skal blande os i det kommunale selvstyre

det foreningsliv er man får et helt forkert billede af hvad frisind er og hvad frivillige fællesskaber er

hen ikke vi kan være bekendt men ud fra en lovgivningsmæssig

synes jeg altså ikke at det er lovgiverne der skal gå ind og sige sådan må man gå klædt

det vil vi ikke acceptere og der har vi lavet en lang række stramninger på

familiesammenføring optjeningsprincipper

velfærdsydelser statsborgerskab forkyndere udsendelse tålt ophold og så videre alle de her opstramninger er jo med til at sende et meget

hvad der er acceptabelt og hvad der ikke

hvad der er tåleligt og hvem det skal være tåleligt for

her alligevel men det behøver ikke nødvendigvis være vanvittig tåleligt for dem det er et af de områder hvor vi

vi kan jo altså ikke lovgive med med tilbagevirkende kraft og sige det

at der er millioner i afrika der ønsker at komme herop vi ved også at der er mange

der nu sejler rundt i middelhavet

flygtninge op lige ud for libyens kyst og sejle dem over så der ikke sker dem noget og det er et stort problem noget af det bliver jo begrænset af at vi har en grænse at vi har lukket grænsen dog midlertidigt men mener herre jakob ellemann

røre ved på et tidspunkt hvis det virkelig bliver alvorligt og så spørger jeg mig selv

hvor ordføreren mener det er på tide

lovgive det er ikke et polemisk spørgsmål men jeg kan

nu trækker vi en streg i sandet vi vil ikke finde os i

så ikke burkaer minareter eller tørklæder men et eller andet kan ordføreren give et eksempel

lovgivning som det første værktøj at vi hver gang vi møder et problem siger det skal vi løse med lovgivning jeg tror ikke danmark har behov for mere lovgivning vi har måske behov for bedre lovgivning en gang imellem men flere love flere bekendtgørelser er ikke hvad det her land har brug for men det er klart at behovet ændrer sig efterhånden som

for mig for fem år siden så ville jeg ikke have haft fantasi til at

er danske men i danmark har vi og måske særlig generationerne før os jo kæmpet for de frihedsrettigheder som blandt andet kommer til udtryk i vores

ikke mindst på ytringsfriheden på forsamlingsfriheden på religionsfriheden

værdier som kommer til udtryk i den europæiske menneskerettighedskonvention en konvention som vi både har tilsluttet os og

inkorporeret i dansk lov det er blandt andet retten til retfærdig rettergang det er forbuddet mod diskrimination det er retten til familieliv som kommer til udtryk i de rettigheder som fagbevægelsen socialdemokratiet venstrefløjen har kæmpet for i

en hundrede og halvtreds år retten til at få en løn som man kan leve af retten til at strejke retten til at organisere sig og i generationer er der både her i danmark og internationalt blevet kæmpet for at sikre at mænd og kvinder

som sagt er alle de her værdier ikke værdier som vi i danmark kan tage patent på og heldigvis for det jeg synes jo

det er en dejlig ting at der er mange steder i verden hvor man hylder demokrati og frihedsrettigheder kvinder og mænds ligestilling som grundlæggende rettigheder som det grundlæggende fundament

netop demokrati lighed ligeværd frihedsrettigheder er jo nogle af de værdier som enhedslisten hver eneste dag kæmper for ikke bare at fastholde men at styrke

nogen tvivl om at der findes etniske minoritetsmiljøer i danmark som ikke er præget af de her værdier

hvor kvinder langtfra har den samme frihed som

brugte meget af den her debat på at diskutere sidste år for eksempel miljøet omkring grimhøjmoskeen jeg tænker ikke kun på de miljøer nej det er for eksempel

kvinder i danmark som ikke har ret til at bestemme over deres liv er et problem

er en udfordring det er helt åbenlyst et problem

der er brug for forebyggelse og der er brug for at sikre at de kvinder som faktisk har brug for hjælp som søger beskyttelse som søger hjælp også får den beskyttelse den hjælp som som de har brug for i årevis synes jeg

den her gruppe men jeg synes ikke er blevet handlet så meget

ligestilling og frigørelse men samtidig har vi oplevet kvindekrisecentre råbe igen og igen og igen vi har brug for flere pladser på kvindekrisecentrene vi har brug for flere pladser på de såkaldte

houses vi har brug for flere udslusningsboliger så vi faktisk kan handle

ske noget og det synes jeg er

er begyndt at ske noget i øvrigt hele vejen politisk altså samtlige partier er begyndt at gøre noget på det her område men jeg synes er brug for mere jeg synes ikke mindst er brug for mere forebyggelse

jeg sige at jeg er meget bekymret for den

udlændingepolitik som føres netop nu

ekskluderes fra samfundet

en dansk sammenhæng lever i fattigdom eller i hvert fald har ualmindelig svært ved at gøre det samme som alle andre mennesker i danmark

som andre børn vi så i nullerne da man lavede den såkaldte starthjælp hvordan antallet af børn som voksede op i fattigdom eksploderede og det var særlig den her gruppe

bestemt ikke at det er et godt udgangspunkt for for integration

parallelsamfund på tværtimod jeg tror faktisk at eksklusionen som det her medfører står i vejen for integrationen forleden stod vi i øvrigt

i folketingssalen og diskuterede et andet emne som dansk folkeparti havde

taget op nemlig forbuddet mod minareter de her tårne som man særlig ser

på på moskeer partiet ville forbyde

skrev i deres bemærkninger til forslaget at minareter og nu citerer jeg understreger forskellene mellem muslimer og danskere

for der findes omkring trehundredetusind borgere i danmark

som er muslimer og omkring to tredjedele af dem er danske statsborgere man kan sagtens være både dansker og muslim når vi taler om grundlæggende danske værdier som jo på en

at man frit må vælge hvad man vil tro på eller om man

med at tro på på en religion ligesom det for mig er en grundlæggende dansk værdi at vi ikke diskriminerer mennesker på baggrund af deres religion

det forslag som dansk folkeparti kom med var udtryk for

vedtagelse op på vegne af enhedslisten alternativet radikale

folketinget konstaterer at der skal føres en udlændingepolitik så integrationsopgaven kan håndteres og der ikke opstår parallelsamfund alle borgere i danmark skal respektere frihedsrettigheder ligestilling mellem kønnene og demokratiske principper som nedfældet i lov folketinget konstaterer endvidere at regeringen og folketinget skal arbejde for at oprette fællesskaber der underbygger demokratiske værdier som alternativ til de antidemokratiske og ekstremistiske miljøer

halvfjerdserne hvor kvindebevægelsen stod og hylede foran noget der hed husmoderforeningerne som havde sådan

der sker ingenting kvindebevægelsen kunne have arbejdet på

erfaringen fra nullerne rammer kvinder med minoritetsbaggrund hvad sker der de kvinder bliver et hundrede procent økonomisk afhængige af deres mænd det er et ualmindelig dårligt udgangspunkt for ligestilling

herre søren espersen taler så meget om netop

i århundreder har kæmpet for kvinders økonomiske ligestilling med mænd kvinders

af mænd fordi det er en forudsætning for ligestilling så derfor bekymrer det mig også på ligestillingens vegne når man indfører fattigdomsydelser når man indfører to hundrede og halvtreds timers reglen som i særlig grad rammer

eksisterer i danmark er ligefrem proportional med det antal fattige mennesker man importerer til danmark altså man taler så meget om at

gør man alt for at understøtte fattigdommen ved at importere mennesker

samfundet har taget i rigtig rigtig mange år der er med til at fastholde kvinderne i parallelsamfundet

ret til at sige at kvinderne skal blive derhjemme og gå på kontanthjælp og ikke må komme ud at arbejde

at sikre at kvinder har deres egen økonomi

af deres mænd er fundamentalt for kvindefrigørelsen så har ordføreren spurgt meget til til det her med tørklæderne og tørklæder i skolen og det er også lidt det ordføreren kommer ind på nu jeg vil sige at jeg tror i allerhøjeste grad

situation vil få hjemmeundervisning så den lovgivning tror jeg bestemt ikke løser det faktum at der er piger

så bliver det sværere for familiefaren at fastholde pigerne i parallelsamfundene

så kan vi bedre få trukket pigerne ud at deltage i et almindeligt forenings og fritidsliv sammen med alle andre danske børn og unge

sige

er nogle der tolker islam

i modsætning til den danske kvinde som får bank af sin mand

er hele familien der skal gøres op med det kræver at vi har et system som står klar til at hjælpe hende på en anden måde end når det bare er manden der skal gøres op med

vi begyndt på at gøre jeg synes vi kunne lytte mere til de kvindekrisecentre som faktisk har rigtig mange gode ideer til hvordan vi kunne styrke de her kvinders

værdikampen raser ikke kun i danmark men i det meste af verden de åbne frie demokratier liberale frihedsrettigheder med alt hvad de medfører af frihed for borgere søges udfordret af totalitære strømninger der vil alt andet end frihed for den enkelte derfor er det også en vigtig debat der rejses her og jeg vil gerne kvittere herre søren espersen for at gøre netop det

jeg har aldrig følt mig så dansk som da jeg

ligesom jeg blev stærkt bevidst om mine europæiske rødder da jeg boede nogle år i canada

sig ikke noget mærkeligt i for det er når vi møder noget nyt og fremmed at vi bliver opmærksomme og bevidste om det gamle og det kendte det betyder også at globaliseringen som bringer os alle tættere på hinanden på paradoksal vis også medfører en større bevidsthed om den nationale identitet vi har for eksempel i danmark i efteråret haft en grundig samfundsdebat om danskhed

hele taget skal til for at man kan kalde sig dansk politisk afføder globaliseringen spørgsmålet om mere eller mindre europæisk integration om national suverænitet

om frihandel og protektionisme om realisme og populisme set med liberal alliances øjne skal danmark imødegå globaliseringen med et

vi skal arbejde for mere frihandel i verden vi skal ikke falde for lette populistiske svar på komplekse problemstillinger vi skal ikke mure os inde

vi ikke mindre danske af det mister vi ikke national suverænitet eller identitet ved tværtimod som jeg sagde indledningsvis

som vil et samfund der på de fleste parametre er det modsatte af det frie åbne samfund vi har i danmark som ikke synes at demokrati er den bedste styreform som ikke går ind for fri presse uden censur

at man ønsker at debattere værdipolitik med fokus på de udfordringer der følger af indvandringen og som presser eller tvinger danskerne til at ændre levevis og adfærd og rette ind af hensyn til indvandrere

jeg oplever ikke at vi retter ind og det skal vi heller ikke

det selvfølgelig op til dem der har rejst forespørgselsdebatten at udlægge hvad man præcis mener med at rette ind men jeg vil gerne prøve at sætte nogle rammer for hvordan vi i liberal alliance ser på udlændingepolitikken vi mener at danmark skal være et åbent land for dem der kan og vil bidrage og

udlændinge der kommer hertil med det formål at tage et arbejde og i øvrigt efterlever landets love det betyder også at vi skal begrænse indvandringen af dem der ikke kan eller vil forsørge sig selv

når det kommer til asylpolitikken er det liberal alliances holdning at reglerne skal indrettes helt anderledes end det vi kender og her er vi nødt til at kigge ud i europa og søge fælles løsninger på hvordan vi håndterer de enorme flygtninge og migrantstrømme der de seneste år har præget og i nogen grad overrumplet europa den nuværende situation hvor i tusindtal af desperate mennesker hvert år mister livet når de i menneskesmuglernes varetægt søger et bedre liv i europa ved at rejse i skrøbelige både over middelhavet skal vendes til en situation hvor vi hjælper langt flere i nærområderne det er regeringens politik og det

at finde fælles forståelse i europa for en mere rationel og mere human måde at håndtere flygtninge og migrantkrisen

som

er

eller om man er uenig i nogle af nuancerne men det vil være mit hovedfokus

vi synes som flere andre ordførere har sagt ikke at vi bliver

og tvunget til at rette ind det er jo i høj grad op til os selv det handler om at vi tør dyrke de værdier der er i danmark og tør dyrke dem højt og stolt jeg bliver ikke bange for et

gerne jeg er stolt af at være dansker jeg er stolt af at

også glad for at bo i københavn da jeg boede dér eller italien eller frankrig

der var jeg tryg på en anden måde og oplevede nysgerrigt på en anden måde

i perspektiv nu har vi en debat her hvor det er som om det hele topper lige nu har aldrig været værre lyder det

lidt mellem linjerne hvad gør vi nu

vi har problemer med politikere der ikke holder ord kolleger der ikke gør som

burde gøre venner og familie der handler egoistisk

en ret folkekær kunstner allan olsen jeg

at læse den op så han er uden skyld i den måde

måske næsten nynne med jeg har nydt den luxus at kunne rejse gennem fattigdom

ganges over vesterbros slumpå min egen form for

over bombay’s forfaldtil den fattigste tigger i

det eneste tilråb jeg fik hello friend

siger til mig selv gu’ har vi rådtil en hjælpende

venlighed er en trend

af koldsvedog med spinkle forhåbningers anstrøgjeg ser plasticblomsten af danmarks dumhed stå

minktom som som en texacoplasticdunkapropos benzinglem alt om lübeck og

ikke ha’ molotovfjolser og mordbrændere her

den kan man jo tolke som man vil men jeg synes den er stærk

bette knægt og til nu og

det værdisæt som jeg også oplever i den her sang og som jeg tænker må gå på tværs af folketingets partier altså et værdisæt

er større end mig jeg er faktisk meget sikker på at der

det tror jeg vi skal huske på også når vi møder nye mennesker naboer her som jeg sagde før ja vi har problemer og vi har udfordringer og det vil vi

er større hele og mange af de udfordringer

presset fra

det vil vi også blive fremadrettet på vores værdier så derfor må vi stå stærkt

at ordføreren nu forlader folketinget

form for foragt for folkestyret det her er alvor det er alvor for os der rejser den her

at finde sammen og hygge os videre alle sammen som er det alternativet står for

mening er det meningsfuldt og er alternativet på rette spor det tror jeg

nogle gange kan det også være sundt at se de holdninger man har lidt udefra uden for danmarks grænser så hvis man ikke accepterer hvad jeg står her og siger og

parti så bliver det svært at kommunikere med andre mennesker uden for landets grænser

kunstners sang op med et håb om at vi finder sammen om noget som vi næsten

enige om ytringsfrihed at det er domstolene og politiet der skal hjælpe os

at hvis vi får for store problemer må vi træde til her

sætte verden i brand

det er en praktisk opgave

når herre rené gade kommer tilbage til folketinget hvad jeg håber han gør vil han møde den samme virkelighed for det har været et særkende for det danske folkestyre siden viggo hørups tid dengang han sagde del jer efter anskuelser han sagde ikke

følsomt kompromis hvor vi alle sammen kan være det er folkestyrets sjæl vi snakker om her

radikale venstres ordfører vil bekræfte

kan ikke reduceres til noget om frikadeller eller klaphatte selv om jeg virkelig oprigtigt elsker begge dele

danskhed i de seneste måneder kan man være dansk og bære tørklæde feks selvfølgelig kan man det kan man så

sharia

det det er da hamrende trist at der findes mennesker der drømmer om sharia ligesom det er hamrende trist at der findes mennesker der drømmer om hvidt overherredømme i verden

er det en frugtesløs debat at diskutere hvad rigtig danskhed går ud på det er interessant synes jeg at diskutere hvad vi hver især forbinder med danskhed jeg er personligt stærkt optaget af danmarks kulturarv men vi kan ikke sætte danskhed og danske værdier på

her i folketinget og så afgøre om man på den baggrund er dansk eller ej det afgørende for

helt grundlæggende opfører os ordentligt som mennesker i relationer med hinanden i relationer med vores

og i relationer med andre mennesker

og chikane vi må ikke undertrykke vi har

stolt af det skal vi kæmpe for

undertrykkere skal vi kæmpe

skal selvfølgelig retsforfølges ligesom vi retsforfølger alle andre mennesker der bryder loven de skal også tales imod

har vundet den frihed som alle vi andre nyder godt af det skylder vi faktisk det er til gengæld ikke tid til at sælge ud af det som har grundlagt

ytringsfrihed forsamlingsfrihed foreningsfrihed

de grundlæggende rettigheder

og radikalisering

og ligestillingskamp hver

vi er på jeres hold

for mig og det er min vurdering ikke en tjekliste men det er grundlæggende dansk og det som skaber vores

dødstrusler eller ligefrem dræber dem der forlader troen og det er også dem der sender uskyldige folk af sted på genopdragelsesrejser det er problemet det er ikke hvad folk drømmer om det må de da selv om

sagt mange mærkelige ting rundtomkring i verden men vi har altså et særskilt problem her som vi må løse og det er når islam på den måde kommer ind i det danske samfund og begynder at sætte normer eller krav om normer

hvilken slags mad der skal serveres i daginstitutioner

synes det er rigtig vigtigt at det ikke bliver sådan at der ikke kan serveres

i radikale venstre hele tiden men vi skal da ikke lovgive om hvilken slags tøj folk skal have på og hvilken slags slags mad de skal indtage det tror jeg vi har dygtige kommuner

støttet op om og været en integreret del af kvindebevægelsen og derfor er frisind også en lige så vigtig værdi for os at vi tør udforske verden at vi tør udfordre det herskende samfundssyn at vi accepterer forskelligheder og forskellige seksualiteter det er nogle kampe vi har kæmpet

i rigtig mange år og jeg tror sådan set

blandt kristne jøder og muslimer der er

lommer i det her land hvor forstokkede samfunds og kvindesyn florerer og derfor har vi i sf igen og igen sat fokus på social kontrol og insisteret på lige rettigheder mellem mænd og kvinder og respekt for den enkelte uanset seksualitet og vi hører jo historierne om det er

han efterfølgende har delt historien om hvor meget han har fortrudt hvad han har gjort eller om det er abdel aziz mahmoud og hans herlige familie som vi har kunnet følge på dr og historien om ham og hans kæreste

en tredje værdi som vi ikke synes bliver drøftet så meget er lighed og det er noget som vi i

synes er unikt for danmark nemlig at vi lever i et ret lige samfund at de fleste kan tage en uddannelse

alle har mulighederne for at leve et nogenlunde godt liv hvis vi hjælper hinanden det synes vi er en vigtig dansk værdi desværre går vores samfund i en mere og mere ulige retning og det er en politisk prioritering fra den her

er endnu mere fokus på demokrati i folkeskolen vi mener at man nærmest fra dag et skal have undervisning i ligestilling mellem kønnene at sexisme ikke er i orden at der ikke er forskel på mænd og kvinder vi mener ikke der er forskel på matematikundervisning og lejrskoleundervisning så vi skal stille krav om at piger uanset hvor de kommer fra også skal med på lejrskole man skal føre en aktiv skolepolitik så vi ikke lige pludselig har skoler hvor halvfjerds procent af eleverne har anden etnisk baggrund

specialtilbud til børn og unge under

skal være tilbud til unge piger der har oplevet krise i hjemmet og som er blevet uretfærdigt behandlet

specialbehandling boliger og plejefamilier til de unge og der skal være flere pladser på krisecentre til de kvinder der er udsatte så de ikke bliver tvunget til at komme hjem til familien eller parallelsamfundet igen og så de får de midler der skal til

kvinder der har været udsat for social kontrol

en udvikling

en dr dokumentar om hendes bror som udsatte hende for vold

og kan se at det var forkert så jeg synes heller ikke vi skal overse

en udvikling over tid

df for at invitere til debatten er mange ting vi

at tage den her diskussion i folketingssalen så har vi

forskellige prioriteringer i forhold til hvad danske

fra df men som en afsluttende

vi ser forskelligt på at der er nogle steder samfund hvor der foregår uacceptable ting

vi måske også har forskelligt syn på om

skal prøve at løse nogle af de problemer der er i samfundet eller om vi

ønsker et samfund hvor der også er en

religiøs baggrund det er ikke polemisk sagt jeg tror bare det er et rids af nogle af de forskelligheder

diskussion om vi har et multietnisk

samfund det har vi det betyder ikke at vi ikke kan insistere på nogle værdier som nogle kalder danske værdier jeg tror nu også de har dem andre steder

er fuldstændig grundlæggende vi skal have i det her samfund nemlig ligestilling mellem kønnene

godt tillade mig at drage den konklusion at der er et solidt flertal bag regeringens stramme konsekvente og realistiske udlændingepolitik vi er naturligvis ikke enige om alt men jeg

om retningen det glæder mig og det er måske også lidt mere end man kan sige om det

men være regering ville skulle bygge

betydelige nuancer i de indlæg der er holdt

man skal have adgang til at arbejde som

i hvert fald være et helt forkert signal at sende af sted i en situation hvor vi ved

også folk der flygter til drømmen om et bedre liv og og hvis vi skabte et almindeligt grundvilkår der hed at når man kom ind over den danske grænse og sagde asyl så

danske arbejdsmarked så ville det være

det hedder på moderne dansk i det her sprog

det skal vi helst undgå og derfor er det nok meget godt at vi har den regering vi har

et danmark som bygger på forpligtende fællesskaber men hvor der også er plads til forskellighed et danmark hvor der er åbenhed over for velkvalificerede udlændinge og hvor vi skal være meget opmærksomme på at vi ikke skærer alle over en kam så vi bevarer en åbenhed over for dem der kommer hertil med lyst evner og appetit på at gøre en positiv forskel men omvendt

har præget debatten i dag hvor jeg sådan set er glad for at der har været plads til nuancer

resten af danmark og hvor lov og ret er sat ud af kraft og det er jo i virkeligheden her

hvis vi skal være ærlige over for hinanden i vel snart en generation været ført en en politik som oprindelig har været for lempelig og som har ført til at vi i dag står med anden tredje og snart fjerde generations

udfordringer som jo ikke bare kan knipses væk for uanset hvordan man analyserer situationen

til danske statsborgere siger det fungerer ikke i skal ikke være her længere

leder landet herfra hvor vi står

vi står med nogle udfordringer med parallelsamfund hvor børn og unge svigtes

og det gør vi også noget ved

derfor vi har taget de her skridt

så vi får styr på indvandringen så den ikke er ukontrollabel så dem der kommer er folk vi ønsker skal komme

det ikke er båret af tilfældighed det er derfor at vi i aftalen om religiøse forkyndere har strammet

en hård retspolitik om kort tid præsenterer regeringen en bande rocker pakke som også har betydning i den her debat jeg nævnte at jeg var i vollsmose i går og det siger sig selv at det er en udfordring i forhold til de unge drenge der vokser op i den bydel og som vi gerne vil have skal passe deres skole og

hvis gangstere altså helt åbenlyst skal stå og grine politiet op i i ansigtet og rive bøderne i stykker fordi de

jo en sammenhæng og den her værdipolitiske debat handler

hvis man vokser op i en bydel hvor kriminaliteten er til at få øje på hvor banderne trives hvor der er statussymbol knyttet til det hvor et flertal af de voksne

ikke går på arbejde så er muligheden for at man så at sige

får fodfæste i det danske samfund får sig en uddannelse får en dansk vennekreds får et arbejde

derfor skal vi fastholde den politik

helt åbne over for og der vil også opstå situationer i løbet af det her

se på om der er plads til yderligere stramninger flere optjeningsprincipper eller andet som fremmer den udvikling

også at holde fast i den dimension der hedder at vi ikke skærer alle over

en en kam der er heldigvis masser af naturaliserede danskere som har en anden tro

jeg selv har som har valgt danmark helt og fuldt og positivt

og det er vigtigt at vi har debatten med den nuance så vi ikke får om end det ikke er tiltænkt sendt et signal til dem om at de ikke

vi skal stå fast på og være stolte af de værdier som danmark bygger på demokrati frihed lighed

er altså kort sagt at lukke for dem som hverken kan eller vil og fortsat bevare danmark som et åbent samfund for

vælger os aktivt til og som gerne

man ikke tænke sig at på et tidspunkt bliver det nødvendigt at lovgive imod det eksempelvis ved at sige at religiøs hovedbeklædning i folkeskoler eller i skoler der modtager tilskud fra det offentlige

man gøre op med sig selv og sige at den strategi man har forfulgt i forhold til at mindske antallet

kæmpe for en muslimsk pige der selv tager sit tørklæde af

lave lovgivning der gør at hun ikke må tage det på

på den måde og det kan man ikke tage som et udtryk for at jeg ikke kerer mig om at den her symbolik vinder indpas altså jeg synes synes det er en udfordring

bevæge sig rundt i boligkvarterer i danmark jeg var som sagt et af stederne i i går hvor

danmark man går rundt i altså det er det men men det er jo vokset op over

en generation af mange forskellige grunde og man får det ikke til at gå væk ved at lave et enkelt lovindgreb der handler om at et bestemt symbol der knytter sig til det

mit eget parti ligesom den pågår i andre partier og det hænger vel sammen med at det her er dilemmafyldt

der er en holdningsmæssig vilje vi gerne vil sætte igennem og den kommer så bare med en pris fordi vi også lever i et samfund hvor vi har en lighedsgrundsætning

og ligebehandlingsprincipper og i øvrigt religionsfrihed og jeg tror at vi risikerer at gå skævt af hinanden hvis

symbolske elementer som nok alligevel ikke får problemet til at gå væk

om en hård retspolitik det handler om en indvandringspolitik hvor vi ikke lader problemet vokse sig større det handler om

en arbejdsmarkedspolitik og en sociallovgivning der så at sige masserer folk til aktiv deltagelse det handler om at gribe hårdt ind over for

forkyndere der misbruger deres position

den type ting og så i øvrigt om noget boligpolitik der handler om at give ghettoerne tilbage til det omkringliggende samfund jeg tror desværre ikke

det er så enkelt at vi med et kunstgreb kan få det her

synes jeg

fordøren ville være at vi havde et system hvor der var styr på eus ydre grænser man søgte ikke spontant asyl man søgte ind via et kvotesystem

står og finder på er er det her spontane spontane influx hvor man altså kommer hele vejen fra afrika afghanistan eller et andet sted

og hele vejen op i europa og pludselig står man så i danmark og har noget der minder om et retskrav jeg så hellere at folk kom ind ad fordøren men men det kræver

vi får lukket bagdøren først for vi kan ikke både det ene

og det er jo også der debatten har flyttet sig i danmark over en årrække jeg hører ingen partier der siger at antal ikke betyder noget det kniber så lidt med at få venstrefløjen til at sige hvor mange vi så

strammer vi for for meget men antal betyder

sted og det gør man med en mindre tilbøjelighed i danmark nu end man gjorde før og det skyldes jo vores opstramninger men vi skal jo have sikker grund under fødderne

vi var nødt til i vores langtidsplaner at operere med tanken om at der skulle komme femogtyvetusind asylansøgere om året femogtyvetusind det har vi så heldigvis fået under kontrol

og tallet faldt sidste år til omkring seks tusind og vi planlægger nu økonomisk efter et tal der hedder titusind som vil være en belastning for vores økonomi og som også vil presse vores velfærdsrammer ude i kommunerne det tal skal

den vestlige middelhavsrute og der er en række andre ting der gør

observation og vi har ikke så meget kontrol over det og set så lave tal igennem så lang tid at der endnu er basis

hvordan vi i givet fald på en klog måde kan lovgive mere med effekt og der må jeg bare sige at hvis jeg virkelig troede på

så fik løst kan man sige de underliggende problemer som jeg

analyse af er der ja så for min skyld måske ingen alarm men men jeg tror ikke at det at fjerne symbolet får problemet til at gå væk det er den ene ting

vi jo også nogle grundlæggende værdier der handler om ligebehandling om religionsfrihed og andet og

øvrigt også en grundlov som vi skal tage højde for og vi kunne meget vel risikere at komme i en situation hvor det at vi ville lovgive i forhold til noget

så førte til af de grunde jeg her har nævnt

måtte lade den her lovgivning gælde

den kompleksitet der er i det her og jeg beklager meget at drage den frem for jeg er helt med på at det var meget meget enklere og lettere og ville virke meget mere handlekraftigt hvis man bare kunne sige

at piger under en vis alder ikke må bære tørklæde i det åbne rum vil jo ikke i sig selv betyde

der er sikkerhed for at de så ikke har det på

når de kommer hjem igen altså det kan jo også medføre isolation så jeg tror at den forebyggelse vi skal tage fat om er

at alle lærer at tale dansk at alle fra barnsben

bliver tvunget ind i nogle fællesskaber hvor der også er danske børn og unge

kommer med på lejrskoler og den slags ting

for mig at se mere end om tørklædet som en symbolsk ting og det der virkelig bekymrer mig er når jeg oplever at nogle af de

tager samfundets signaler ned på den måde at

man kan grine politiet op i ansigtet med hvilken styrke skal vi så sætte

over for dem du skal passe din skole du skal lave dine lektier du skal gå til fodbold i b nitten hundrede og ni du skal sørge for at komme ud og få en praktikplads du skal sørge for at få et arbejde til almindelig overenskomstmæssig løn og så skal du glemme

dine ældre fætre ligger og kører rundt i store

altså det synes jeg da er langt langt langt mere

uenige og og det

med anden etnisk baggrund går rundt

på kontanthjælp derhjemme og ikke er en del af det omkringliggende samfund hvis de i øvrigt kan arbejde men løsningen er jo sende dem på hygiejnekursus med al respekt

at arbejde ud at arbejde med de kvalifikationer de har

vi står i en situation netop nu fordi det går godt i danmark og beskæftigelsen er høj

at vi tager stadig mere udenlandsk arbejdskraft ind samtidig med at vi har folk gående på passiv forsørgelse og vi kan se når vi ser på

folk med anden etnisk baggrund i den grad er overrepræsenteret jeg kan ikke huske alle tal i hovedet men vi snakker jo tal oppe i firserne når vi snakker procenter hvor stor en andel af ægteparrene der har en anden etnisk baggrund end dansk og derfor skal de ud at

båret af at vi kan se

det stigende antal kontanthjælpsægtepar der har været i højere og højere grad

en etnisk slagside i den forstand

er et stadig større antal af

har en anden etnisk baggrund end dansk en anden etnisk baggrund end en en vestlig og derfor gemmer der sig nede bagved et kulturelt problem og det skal vi gøre noget ved og den effektive metode at gøre det på er simpelt hen

indrette systemerne sådan at vi altså også økonomisk motiverer de her ægtepar

gå i beskæftigelse det er regeringens politik og og det er jo den politik

at stille et spørgsmål til statsministeren selv om der kan være uenighed om

hvordan vi skal gøre tingene og hvilken politik der skal føres

ikke i venstre kigge lidt tilbage og så sige vi vil ikke tale så

at man skal forstå hvad det bagvedliggende problem er i stedet for kun at behandle

standpunkt her fra folketinget at vi i højere grad

være nok så uenige om analysen og grine lidt ad hinanden

på venstrefløjen og højrefløjen men hvis vi bare var enige om analysen tror jeg vi ville oplyse danskerne

og det er sjældent der er plads til mere end én vinkel ad gangen og så så bliver det enten det ene

ja der er godt nok udfordringer og ja for også at foregribe senere spørgsmål det er også til at få øje på

moderne fortolkning af kristendommen vi har i danmark

det er helt åbenlyst og det er tunge problemer men

den anden side af den mønt der også handler om at folk faktisk

være muslimer og samtidig have

en helt åben ambition om at leve i et samfund der egentlig er så verdsligt som det danske med alle de frihedsrettigheder vi har og hvis vi kun taler til det ene eller

taler vi forbi problemet det er jo derfor

på det synspunkt der hedder vi ønsker et åbent danmark for dem der kan og vil men vi ønsker et lukket danmark for dem der ikke

skal du gøre det at du i al hemmelighed instruerer politiet og alle myndighederne om at slå hårdt ned på det hele og sætte folk i fængsel

du slår hårdt ned bliver misbrugt i de her miljøer

godt råd bortset fra at det ikke kan effektueres

den metode hvor vi i al hemmelighed kan give politiet øgede kompetencer til at slå ned på de her gangstere eller i al hemmelighed

kan sørge for at vores retsvæsen slår ned på religiøse forkyndere der misbruger vores

derfor skal de der stramninger jo foretages i det åbne rum men jeg er meget meget opmærksom på at de her stramninger i det åbne rum også hos nogle bliver misbrugt til at sende det her forkerte signal til de unge jeg møder på min vej som har en anden etnisk baggrund og som gerne vil danmark

et ansvar for at få udtrykt os med

for et kriminaliseret miljø på den måde forsøger at tage ejerskab og skal være de første der byder

velkommen i et boligområde det er da ikke i orden og det er da et symptom på at der er

derfor derfor har jeg også

jeg ikke vidste at det var en højkriminel jeg trykkede

nemlig at det er helt helt utilstedeligt at den form for opførsel kaster lange lange skygger

over en masse børn og unge i en bydel i odense som faktisk har den samme ambition som børn og unge i alle mulige andre bydele i danmark nemlig at passe deres skole have fritidsaktiviteter have et fritidsjob lære noget mere komme ud engang og få et arbejde og stifte en familie det er da

i situationen ikke vidste det var ubehageligt

er så uanset om det er gangstermiljøer der er funderet i noget andet etnisk end end dansk eller om det er

er vores måde for effektivt at

vi har for eksempel besluttet muligheden for at lave zoneforbud og så igen fordi vi lever

er der en retlig prøvelse af disse forbud og

fuldstændig som vi tænkte det skulle da vi vedtog det og der skal vi da se på hvordan vi kan stramme det op for vi kan da ikke have et system hvor landets politimyndigheder ikke kan sætte sig igennem i situationen over for kriminelle

det sender et forkert signal ikke bare til de kriminelle men også til de børn og unge der står og ser på

i situationen omkostningsfrit kan gøre noget

i baglommen eller noget andet det skal vi da

at der blev givet tilsagn om yderligere stramninger hvor man kan

de religiøse symboler som herre martin henriksen rejste

har gjort det frankrig har skabt en mulighed det kan da godt ske at

har ret i at det så ikke nødvendigvis flytter noget på den lange bane men den pige som slipper for at gå med det slør i skoletiden er sammen med kammeraterne kan det godt ske at man gør en kæmpe tjeneste så må man

hun sagde på et tidspunkt at vi har historisk mange mennesker på flugt nu jeg læste forleden at der på samtlige tidspunkter siden nitten

fem og fyrre til stadighed har været mindst fyrre millioner flygtninge rundtom i verden

er fem og fyrre eller halvtreds millioner nu så det er ikke sådan at vi ikke har haft et flygtningeproblem før det er bare blevet enormt meget nemmere at komme omkring

beskæftigelsen og arbejdsmarkedsuddannelserne at

der generelt blev lagt utrolig meget

og integreret i stor stil ingen i deres omgangskreds havde nogen idé om noget som helst det var koranen der drev dem

derfor skal vi ikke lægge for meget vægt på

folk som er her permanent kommer i arbejde det er der ikke nogen der synes ikke er en god idé men at det skulle afværge radikalisering

er vi jo også modstandere af det er simpelt forkert måde for det er netop en

bare gerne tilbage til den tid hvor det var muligt at sige hvem vi vil have ind og hvem vi

både inden for det europæiske fællesskab men jo også

er blevet betydelig meget nemmere at komme ind

absalon studerede ved sorbonne i elleve hundrede tallet

siden ham har der altså været bunker

min egen sådan ikke alt for perifere omgangskreds kan

tænkt på eu studerede ved universiteterne

sorbonne og så videre og vi havde folk her

lukke os inde ligesom vi gjorde tidligere det

utrolig nemt og smertefrit

en årrække og skulle så sidde i tre timer nede på lunar house i croydon og så fik jeg lov til at være der det noget stort offer at gøre det og det gik altså ganske udmærket også inden eus frie marked men

fornægtelsen ordførerne her har generelt vældig svært ved

acceptere at islam altså udgør et særskilt problem statsministeren sagde det men ikke så direkte som det her

klart at der er flere

vi kan få over vores læber at sige at islam udgør et problem i danmark og i den vestlige verden

på den måde gøre noget

betyde at vi så kyler alle

det behøver bare betyde at vi får en erkendelse af hvad det er vi vi har med at gøre og så sætter ind dér

parti vi vil bare gerne gøre noget ved tingene på en ordentlig måde og ikke buse frem

jeg havde ønsket i kunne bakke op om vores forslag til vedtagelse hvor der egentlig bare står og det skal være min sidste bemærkning folketinget pålægger regeringen at foretage de nødvendige ændringer hvor det er muligt i første omgang så det ikke længere vil være muligt for offentlige institutioner at diskriminere danskere dansk tradition og dansk kultur til fordel for andre kulturelle traditioner det

der er så ikke mere at foretage i

møde ud over at sige tak til alle deltagere

dagens indsats i folkestyrets tjeneste